blev der gennemført stramning efter stramning på

udlændingepolitik der ikke ekskluderer og som har et særligt fokus på udlændinges integration i danmark har venstre villet stemme for den nuværende regerings ændringer nej det har venstre ikke ikke engang

dem der får familiesammenføring og efter kortere tids ophold forlader deres voldelige ægtefælle

skal have ret til fortsat ophold i danmark

har påbegyndt en uddannelse selv ikke det forslag fandt venstre at

kunne støtte altså en ændring som kan

ikke mindre hyklerisk når tidligere venstreministre på udlændingeområdet udtaler at der under dem

kunne meddeles opholdstilladelse af humanitære

må jeg bare sige at det er simpelt hen ikke rigtigt opholdstilladelse af ganske særlige grunde var dengang og er også i dag således hovedsagelig forbeholdt tilfælde hvor familiesammenføring efter de almindelige regler ikke er mulig men hvor det som følge af danmarks internationale forpligtelser er nødvendigt at tillade en familiesammenføring

dengang og er også i dag forbeholdt registrerede asylansøgere og er navnlig relevant i forhold til personer der lider af fysiske eller psykiske sygdomme af meget alvorlig karakter

pigen im fra åbybro

set ud hvis den var foregået under den tidligere regering og minde justitsministeren om at den pågældende familie fik familiesammenføring under vk

familiesammenføring under vk regeringens familiesammenføringsregler

godt sige til justitsministeren at

det var sket under vk regeringen så havde ministeren dengang en mulighed for at udsætte udrejsefristen mens man arbejdede på at se

ret til at udsætte

udlændinge og integrationspolitikken så det er ikke en korrekt fremstilling

var kommet frem under en vk regering

er at justitsministeren forholder sig til spørgsmålet spørgsmålet handler om rimelighed

lov til at blive blandt andet som følge af pres fra en række partier

kriminelle hvor justitsministeren jo har

forholde sig til balancen i de to eksempler er det som sagt rimeligt jeg tror

den ene dag bliver en familie sendt ud

kriminalitet som beskrevet i spørgsmålet som så får lov til at blive

der havde et problem det næste er at det billede man forsøger at tegne af at det er blevet vanskeligere for børn i familiesammenføringssager så at sige enten at

herre karsten lauritzen repræsenterer et parti som har stemt imod de ændringer som den her regering har foretaget på familiesammenføringsområdet det er derudover den her regering som har ændret børnefamiliesammenføringer og mulighederne for at blive familiesammenført med børn og

under den tidligere regering var årsag til at hundredvis af børn blev sendt ud af landet så er der udvisningsreglerne der går vi til grænsen af hvad vores internationale forpligtelser tilsiger

faktum at der har været nogle handlemuligheder inden for lighed for loven rammerne hvis hvis man ikke havde lavet de lovændringer med udlændingenævnet som ministeren har lavet og som ministeren også må stå på mål for

finder ministeren at det er rimeligt

ministeren siger der ikke er balance kan vi diskutere hvordan vi så kan sikre balance men det ville være rart at

man forsøger at tegne et billede af sig selv under den tidligere regering

meget omsorgsfuld over for børn der ønskede at blive familiesammenført

virkeligheden er den at man havde regler som forhindrede børn i at blive familiesammenført og det er det den her regering har ændret og derfor burde man jo forklare at hvis man lige pludselig

at det er venstres skyld og vi fik et langt foredrag

tænkte at venstre var skyld i alt det her eller også

ene hvis far er død

der gennemfører tortur af allerallerværste karakter

et grundlag domstolene dømmer på

udvisning af kriminelle udlændinge og der er et andet grundlag når det handler om opholdsgrundlag som familiesammenført det sidste ændrer regeringen nu af hensyn til den pågældende sag og andre lignende sager hvor

første om udvisning af kriminelle udlændinge

i de situationer hvor det vil stride mod danmarks internationale forpligtelser at vise folk ud at at de ikke skal vises ud så enkelt er det og det tror

fuldkommen de samme internationale forpligtelser som gjaldt dengang

det er helt fuldstændig det samme regelgrundlag

sandelig også være der nu men summa summarum er at den eneste stopklods der er i de her situationer er vores internationale forpligtelser og de er de samme nu

bliver lettere at udvise og for eksempel arbejde med de internationale konventioner

for at kunne udvise kriminelle og det er

justitsministeren hvad ministeren vil gøre for at sikre

udvise flere kriminelle end det er tilfældet i dag hvor der ikke er balance for der er en urimelighed det synes vi

så er der som sagt én stopklods i forhold til udvisning af kriminelle udlændinge og det er vores internationale forpligtelser

sang fra venstres ordfører her og i andre sammenhænge om at det er noget de vil ændre men hver gang man så undrer sig over hvad det er

altså vi går lige til grænsen af hvad vi kan i forhold til vores internationale forpligtelser det eneste der står i vejen i forhold til udvisning af kriminelle udlændinge og regeringens holdning er meget meget klar

øre af stikke ham adskillige gange med en kniv slå ham med en hammer knuse en flaske i hovedet på ham og forsøge at rykke det ene øje ud får lov at blive i danmark mens den syv årige im og hendes mor der begge er velintegrerede og selvforsørgende

skal der i voldssager uanset varigheden af udlændingens ophold her i landet og uanset længden af den idømte straf ske udvisning medmindre

vil være i strid med danmarks internationale forpligtelser det er altså kun

understreger kun i tilfælde hvor udvisningen vil være i strid med danmarks internationale forpligtelser at en udvisning kan undlades

skal udlændingen i stedet altså udvises

har vi jo altså regler om familiesammenføring og om blandt blandt andet

kan der ske inddragelse af en opholdstilladelse hvis den familiesammenførte

ikke kan antages at virke særlig belastende det samme gælder i forhold til den familiesammenførte ægtefælles børn kan reglerne sammenholdes ud fra rimelighedsbetragtninger nej og det kan de ikke fordi det ikke giver nogen mening som sagt

regeringen jo som bekendt i lyset af sagen om im og hendes mor indgået en bred politisk aftale om at ændre reglerne vedrørende inddragelse i tilfælde af en herboende ægtefælles død har regeringen tilsvarende planer om at stramme reglerne for udvisning i sager om vold hertil kan jeg svare

og regeringen har ikke tænkt sig at overtræde

den foreliggende jeg skal ikke gentage de forbrydelser der har fundet sted i den pågældende sag

konstatere at den pågældende udlænding ikke udvises af danmark

at man ifalder en straf på mellem

og tre års fængsel det vil sige som udgangspunkt sidder i fængsel to tredjedele eller halvdelen af tiden og endelig bliver idømt

til den som det er gået ud over den der har fået øret skåret af og

godt spørge om ministeren finder anledning til at reglerne på den ene

at vilkårene for børns muligheder for at blive familiesammenført i danmark

det havde heldigvis bred opbakning i

den opbakning der var i folketinget var udtryk for

at der var behov for ændringer så bedre sent end aldrig og jeg er glad for

til det så er der bare den ting at sige at reglerne

folk der torturerer som

i den her tredive sider lange dom skærer ørerne af folk

ikke kan blive smidt ud af danmark det skyldes jo dybest set den praksis vi har fået fra menneskerettighedsdomstolen er ministeren indstillet på

beslutningsforslag hvor et parti som dansk

danmarks relation til eksempelvis den europæiske

venstre fremlægge det og forklare befolkningen

vores internationale forpligtelser betyder det at man ikke forstår forargelsen i nogle af de her sager nej men venstre er jo nødt til

som herre preben bang henriksen har lagt og høre justitsministeren når ministeren mener

kan sammenligne de konkrete eksempler hvad ønsker regeringen så at gøre for at sikre at at man kan udvise flere

deltage i den internationale proces der er for at påvirke

udvise meget kriminelle mennesker har regeringen overvejelser om at hæve strafferammerne for for

æresrelateret kriminalitet så man kan udvise nogle flere qua de bliver

højere straffe hvilke overvejelser gør regeringen sig om at sikre at folk der er kriminelle rent faktisk kan udvises eller foretager regeringen og justitsministeren sig heller ikke noget

at det står og falder med om venstre før eller siden vil sige hvad det er venstre så

man mener danmark skal trække sig ud af hvad er det for konsekvenser det vil have

fremsætter et beslutningsforslag her inden længe igen det kunne man forvente så glæder jeg mig til at høre om man mener at man skal følge den linje eller ej

det ikke så meget om debat mellem os men om debat mellem dansk

også dansk folkeparti var forbavsede dengang

så meget uld i mund i forhold til hvad man havde sagt hidtil

det er ærgerligt at justitsministeren ikke vil gøre noget for at sikre at der er mere national selvbestemmelse i forhold til udvisning det er bare mærkeligt undrer vi os over vi undrer

at regeringen tredobler strafferammen for dopingkriminalitet men ikke vil hæve strafferammen for æresrelateret kriminalitet grov vold og så videre der er simpelt hen ikke sammenhæng i regeringens

hvor man skal bøje fortolkningerne og hvor man skal gå imod må man forstå altså hvad er det det handler om det var der jeg kunne se

repræsentanters ansigter her i salen men vi havner jo igen

er vi nok enige nemlig at danmark selvfølgelig skal overholde vores internationale forpligtelser og at dem der kan udvises af landet

ser ud om de ryster på hovedet og så videre jeg kan til ministerens orientering sige

tror ikke det var tilfældet jeg er nødt til afslutningsvis at

synes ministeren og jeg skal have ministerens holdning

det er rimeligt at der bare ikke kan gøres mere at at disse udlændinge ikke kan blive udvist og at de får en straf af den længde som jeg

nævnte før og titusind kroner i tortgodtgørelse for at skære øret

eksempelvis handler om

jeg ikke må stille spørgsmål men når man er en del af en

debat for fjerde eller femte gang og man stadig ikke har fået noget svar fra dem der bliver ved med at spørge

det synes jeg faktisk der igen her var en ganske god begrundelse for nemlig at man stadig ikke vil forklare hvad

de er udelukket fra asyl efter flygtningekonventionen eller

eller også på grund af domme for alvorlig kriminalitet men hvor flygtningenævnet altså samtidig vurderer at det vil være i strid med danmarks internationale forpligtelser at udsende de pågældende tvangsmæssigt men

tvivl om at de skal udrejse af danmark

udsendes af landet så snart dette måtte blive muligt derfor vurderer udlændingestyrelsen

er grundlag for at opretholde forbuddet mod tvangsmæssig udsendelse af den enkelte udlænding hertil kommer at udlændinge på tålt ophold som udgangspunkt har opholdspligt i center sandholm og også

meldepligt overholdes opholds og meldepligten ikke ja så straffes de pågældende med bøde eller fængsel i op til en år der er og det relaterer sig jo direkte til spørgsmålet allerede i dag efter udlændingeloven mulighed for at anvende fodlænke over for

udlændinge på tålt ophold der gentagne gange er straffet for overtrædelse af

tager imod de pågældende borgere og at

til at udrejse til de lande

hvor det er vigtigt at lægge et pres på

er den bedste løsning og det er den vi arbejder for den næstbedste løsning er jo så trods alt at det er vigtigt at vi ikke bruger uanede ressourcer på at holde øje med

på at nogle af de udviste på tålt ophold begår ny kriminalitet i danmark det er noget

tusind og tretten i artiklen de fik lov til at blive i danmark

andet en konkret person i center sandholm

et sikkerhedsselskab til en pris af nittentusind kroner i døgnet svarende svarende til små syv million kroner om året vil ministeren ikke godt give et tilsagn

der bruges så mange skattekroner på samtidig med at vedkommende laver kriminalitet hjemsendes

elektronisk fodlænke i et tilfælde som

her konkrete sager men helt grundlæggende er det regeringens opfattelse at personer som er her i landet på

rejse ud af landet så er der nogle vi ikke kan sende ud af landet og det er derfor

hyre vagter til at holde øje

dengang da herre peter skaarups

en måde der vil selvfølgelig være en udgift hvis det var man skulle implementere det i startfasen men men på den lange bane kunne det være noget som rent faktisk

det danske samfund for en masse ressourcer fordi man for eksempel undgår at der er nogen på tålt ophold der skal have vagter som man skal betale for

skal betale for man kunne forebygge noget kriminalitet og man

ved at opklare kriminalitet hvis det var at man havde elektronisk fodlænke på hvis det var man var på tålt ophold så spørgsmålet er egentlig om ikke ministeren vil arbejde videre på de regler der er sådan

at udlændinge på tålt ophold som udgangspunkt

en elektronisk fodlænke på når de

og holdningen til dem er meget meget klar der er muligheder for at benytte sig af elektronisk fodlænke for personer

myndighederne sig selvfølgelig af hvis

så

at personer på tålt ophold i center sandholm bliver ved med at lave kriminalitet der kunne man jo godt sige

vagter til syv million kroner om året

så at sige har fingeren på pulsen og som sidder og følger

og det er dem som træffer afgørelserne det tror jeg

regeringens signal er altså meget meget klart at udlændinge der er på tålt ophold i danmark er på tålt ophold fordi de grundlæggende er er uønskede

som beskæftigelsesministeren den trettende november to tusind og tretten har oplyst i

på spørgsmål nummer s tre hundrede og to og tyve

således meget enig i at det er vigtigt at vi bryder fødekæden til banderne

være en hjælp hertil så bringer spørgeren jo så spørgsmålet om bandepakken

kan jeg oplyse at det ikke er et element i regeringens i øvrigt omfattende og ambitiøse bandepakke at unge der er på vej ud i en kriminel løbebane skal forrest

er det jo sådan at jo færre gengangere i vores fængsler jo færre ofre for ny kriminalitet vil der

man kan sige at vi skal styrke mulighederne for både uddannelse og beskæftigelse i vores fængsler der sker med den nye flerårsaftale som regeringen

en hel del partier men altså ikke

man kan altså styrke de her muligheder for uddannelse og beskæftigelse uden at personer der enten er på vej ud af kriminalitet eller ind i kriminalitet eksempelvis sættes forrest i en jobkø om man vil så regeringen deler ikke en sådan holdning

dybt relevant set med vores øjne

gøre det mere omkostningsfuldt at være medlem af banderne og blive rekrutteret til banderne eller man i virkeligheden vil belønne den situation at nogle er

banderne eller er på vej til at komme ind

i københavn valgte jo så at komme med den melding at man ville belønne kriminelle fordi de skulle foran i jobkøen

mellem linjerne i det ministeren siger

regeringen faktisk ikke deler den holdning at man skal forrest i jobkøen

at få det skåret fuldstændig ud i pap er ministeren uenig

til det her om at man skal belønne kriminelle og er ministeren dermed også uenig med beskæftigelsesministeren der i det svar vi har fået jo egentlig ved ved ikke at svare reelt på spørgsmålet bakker sf

kan få en praktikplads eller komme i uddannelse

muligheder for at holde sig fri af kriminalitet ved at styrke deres muligheder for at få fodfæste på arbejdsmarkedet eksempelvis med

hvor det handler om at vi som sagt skal sikre at vi har en indsats mod kriminalitet og forebyggelse af kriminalitet som betyder at vi får færre gengangere i vores fængsler og

færre ofre for kriminalitet det er det er hele humlen i det jeg ved ikke om

kriminelle med job foran ikkekriminelle det er jo så situationen i kommunerne eller i københavns kommune i hvert fald og i og med at en meget stor del af det bandeproblem vi har og som regeringen arbejder på at bekæmpe

mig at spørge ministeren om det er særlig betryggende at dem der sidder og arbejder med de her problemstillinger i det daglige

socialområdet beskæftigelsesområdet og politiet for nørrebroområdet

ambitiøs plan og der tror jeg

dansk folkeparti for nogle år siden havde haft samme ambitionsniveau som er indeholdt i den plan som københavns politi og københavns kommune har lavet for at forhindre

og forebygge bandekriminalitet så ville meget være nået der kan ikke i den sammenhæng sættes spørgsmålstegn

mellem socialistisk folkeparti og socialdemokraterne om at gøre det som justitsministeren synes er en dårlig idé var det så ikke en idé at det var et samlet socialdemokrati der så sige til sf at det

i rigtig rigtig meget godt forebyggende arbejde og her er der i særlig grad i københavn fordi er en særlig udfordring i københavn det har vi set i foråret med den konflikt der har været leveret et glimrende stykke arbejde

samarbejdsplaner som bliver lavet mellem politiet og kommunale myndigheder andre steder jeg synes det er rigtig godt man arbejder med det jeg redegør for regeringens holdning og derfor er det ikke med i regeringens

og vi har en situation hvor sfs fremtrædende person i københavn nu vil til at lade

i forhold til ikkekriminelle kan ministeren

være overensstemmelse mellem det man siger

man ikke gjort hvad har resultatet været ja mange af de problemer vi har set udvikle sig er jo problemer

og jeg er meget tilfreds med at ideerne ideerne om at vi skal forhindre og forebygge bandekriminalitet

samlet set er med til at vi får forstærket indsatsen

socialt udsatte borgeres valgdeltagelse kommer fra ministeriets pulje til omstillingsinitiativer midlerne fra puljen kan blandt andet anvendes til støtte til forsøgs og udviklingsinitiativer i kommuner i regioner i frivillige organisationer og partnerskaber og anvendelsesmulighederne fremgår i øvrigt af finansloven som minister

ligger det mig meget på sinde at offentlige midler anvendes til de aktiviteter som faktisk kan gøre en forskel og som har et potentiale til at skabe positive resultater for som det har været i det her tilfælde nogle af de mest socialt udsatte borgere og jeg mener at puljen til fremme af socialt udsatte borgeres valgdeltagelse lever op til det her formål forhøjelsen af puljen skal ses som et udtryk for min prioritering af at fremme socialt udsatte borgeres valgdeltagelse til kommunal og regionsvalget i går og det skal i øvrigt bemærkes at der samlet var ansøgninger for i alt fire million kroner så jeg opfatter

reden i københavn kirkens korshær i aarhus

middelfart kommune og alle de andre der modtager midler fra puljen givet med henblik på at involvere samfundets mest udsatte borgere i kommunal

i forhold til det enkelte projekt som skal ligge

aktiviteter og ressourcer i projektet om det er tilstrækkelig sandsynliggjort at projektet

det meget vigtigt at den myndighed som vurderer ansøgningerne besidder besidder den helt nødvendige faglige kompetence det mener jeg som nævnt at ministeriet stadig gør og ministeriet er jo fortsat den myndighed som har ansvar for at træffe afgørelse om fordeling

i forhold til de forskellige obligatoriske fællesfag og dem vil jeg gerne give nogle eksempler på i nogle af de forskellige obligatoriske fællesfag og det er

hvor beskrivelsen af fagets identitet og formål indledes på den her måde fagets kerne er dansk sprog og litteratur den samme formulering findes så også i de øvrige gymnasiale

hvis vi kigger på faget historie som også er obligatorisk på stx der står at historiefagets kernestof er centrale begivenheder perioder og udviklingslinjer i såvel danmarks historie som verdens historie og

og i samtidshistorie på hhx er det hovedlinjer i danmarkshistorien og verdenshistorien hvis vi så kigger på samfundsfag

at kernestoffet på det obligatoriske c niveau på stx blandt andet politiske partier i danmark og politiske ideologier herunder konservatisme liberalisme og socialisme det er politiske beslutningsprocesser i danmark og det er demokrati og menneskerettigheder i en globaliseret verden

det er den samme formulering som indgår i kernestoffet

på hhx og htx så på en række områder er det præciseret hvad det nære betyder når man går ind i de enkelte

flere forhold faktisk er vanskeligt at arbejde med dansk kultur på højt niveau i gymnasiet og derfor vil jeg gerne have at der bliver foretaget nogle ændringer i bekendtgørelserne og læreplanerne så gymnasieeleverne kan få bedre muligheder for at arbejde med dansk kultur konkret er det nemlig et problem at det er svært at få lov at arbejde på højt niveau med en fremtrædende dansk forfatter eller historisk begivenhed man kan nærmest ikke arbejde på det allerhøjeste niveau med søren

forfatterskab eller med væsentlige historiske begivenheder

landboreformerne eller de sønderjyske krige i de to store selvstændige opgaver som man har i det almene gymnasium for de opgaver nemlig det tværfaglige mundtlige projekt at

og det tværfaglige skriftlige projekt srp er netop tværfaglige dermed udelukker man altså eleverne fra at beskæftige sig med et forfatterskab eller en historisk begivenhed i disse store selvstændige opgaver der anses for så væsentlige at de vejer dobbelt på eksamensbeviset

altså en pæn del af dansk kultur og historie som ikke kan bearbejdes på det allerhøjeste niveau som altså er det der kræves i de her store opgaver at

og srp min formodning er at den slags

uhensigtsmæssigheder skyldes at der ikke i formålsparagraffen skrives tydeligt at kendskabet til danske forhold naturligvis skal være en del af gymnasiets formål jeg vil derfor spørge ministeren om hun ikke vil få bragt dette i orden så der i stedet for nære forhold kommer til at stå danske forhold og der derefter kan foretages konsekvensrettelser i fagenes og projekternes læreplaner så det kan blive muligt for en interesseret elev at skrive om

det danske eksplicit fremgår i en række af de obligatoriske fag

det ikke lade sig gøre at det danske også indgår i det men lad os se på det med de konkrete eksempler som

dansk gymnasieskole ikke kan få lov til

niveau at beskæftige sig med noget af det allervigtigste inden for dansk kulturarv

skulle være barrierer for det jeg tror vi kommer til at støde ind i en politisk uenighed om der skal gives vægt til de tværfaglige forløb i forhold til de enkeltfaglige forløb herunder om man skal kunne få mulighed for at lave de store opgaver kun enkeltfagligt men det er jo en anden diskussion om det giver værdi at arbejde og sætte fagene i spil i forhold til

giver man også et bredere perspektiv på hc andersen hvis man kan sætte flere

en mangel at det ikke kan lade sig gøre både på dansk og historieområdet der

niveau med nogle af de største skatte inden for

dansk kultur og historie og det håber jeg ministeren vil få bragt i

give anledning til til en vis diskussion uden for det her hus så jeg kan starte

er fuldstændig enig med klimaministeren i at den grønne omstilling i danmark og europa skal ske billigst muligt i danmark og i eu har vi meget ambitiøse målsætninger på klimaområdet og dem arbejder vi for at indfri men omstillingen skal også være økonomisk bæredygtig det ligger mig meget på sinde at vi bevæger os mod målene på en omkostningseffektiv måde

mest grøn energi for pengene herudover lægger regeringen stor vægt på at vi tager hensyn til danske virksomheders konkurrenceevne støtten til

teknologier skal gives i en opstartsfase for at modne nye teknologier

give støtte til grønne teknologier hvis de godt kan klare sig selv på markedsvilkår

lilleholt har stillet et fuldstændig enslydende spørgsmål til

givet et svar svar på spørgsmål s

fuldstændig enig i den skriftlige besvarelse som klimaministeren har givet til herre lars christian lilleholt på et fuldstændig

det er nødvendigt for at få startet en ny teknologi op

jo derfor at vi her i danmark

det har så haft en afsmittende effekt på erhvervsudviklingen og en række virksomheder er skudt op på det grundlag så jeg synes

forventes det kan man jo tydeligt se blodrøde regnskaber

fra skatteministeren også er bekendt med

spørgsmålet kort og godt hvad vil man gøre ved det

set spørgsmålet til skatteministeren og regeringen hvad vil man gøre for at sikre at

var fuldstændig bevidst om at det er en af omkostningerne for virksomhederne

vi sparer på energien men så også kan skabe grundlag for job i energisektoren for

den balance vi hele tiden arbejder på og som jeg

nu er blevet fjorten gange større

undersøge tingene men så må man trykke på speederen sådan at man kan få konklusionerne på bordet og levere svaret på

at løfte sløret lidt for hvilke overvejelser det er man gør

der er på vej sådan at

for mig betyder det altså status quo hvor mange flere job regner ministeren

jeg kan tværtimod bekræfte at der er afskaffet arbejdspladser på grund af de afgifter der bliver lagt ind over

vi faktisk i gang med med en ganske ganske

det afgørende og det synes jeg ikke venstre skal tale ned som venstre jo forsøger at gøre hele tiden

alle sammen godt at der godt kan være

sektor hvor det går meget frem og en anden sektor hvor det ikke går frem eller måske går tilbage men overordnet set overordnet set går det faktisk fremad i dansk økonomi og det synes jeg vi skal være glade for og tale op